er der nogen der ønsker at udtale sig da der ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer nitten tiltrådt af udvalget det er vedtaget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

så at vi kan begynde førstebehandlingen værsgo

nu fremsat et lovforslag der sender et klart og tydeligt signal om at psykisk vold skal gøres ulovligt på lige fod med fysisk vold

psykisk vold skulle gøres eksplicit forbudt derfor er vi naturligvis også glade for at regeringen nu

i straffeloven det er nemlig utrolig vigtigt at vi signalerer

har meget voldsomme konsekvenser og at vi som samfund tager problemet alvorligt isolation og langsom nedbrydning af et menneske gennem gentagen tvang trusler kontrol

også har været udsat for psykisk vold og næsten halvdelen af dem har symptomer på posttraumatisk stress det har vi som samfund naturligvis pligt

at vi kan komme problemet til livs alene ved blot at tilføje en bestemmelse i straffeloven og gøre det strafbart men en selvstændig bestemmelse i straffeloven kan få politiet og anklagemyndigheden til at være mere opmærksomme på at psykisk vold sker og kan straffes og i mange tilfælde også skal straffes straf kan dog ikke stå alene for

der står et offer mærket for livet

forebyggende indsats naturligvis mindst

at den forebyggende indsats stadig væk prioriteres og prioriteres højt blandt andet med efteruddannelse af politiet og anklagemyndigheden sådan at de bliver bedre til at spotte og reagere på tilfælde af psykisk vold

færre først søger hjælp når de ender på krisecentrene på den baggrund

den tilføjelse at vi ikke må glemme at målet altid er at forebygge at mennesker

er fuldstændig uacceptabelt og det gælder alle former for vold lev uden vold

økonomisk vold og digital vold den fysiske vold er den mest velkendte form for

og er ofte kendetegnet ved slag spark skub angreb med kniv eller kvælningsforsøg

det sker blandt andet på grund af den frygt stress

som opstår når man udsættes for fysisk vold i min verden er man også udsat for psykisk vold når man har været udsat for fysisk vold de to ting hænger sammen derimod kan man godt være udsat for psykisk vold uden at være udsat for direkte fysisk vold

af deres partnere statens institut for folkesundhed skønner at otteogtredivetusind og nittentusind mænd årligt udsættes for partnervold den digitale vold foregår

sociale medier og på telefon og den udsatte kan eksempelvis modtage trusler om forskellige former for vold via digitale medier få delt nøgenbilleder mod sin vilje

sin telefon materiel vold er ikke direkte

men mod personens ejendele det kan eksempelvis være hvis ens partner i forbindelse med et skænderi smadrer ting der har stor betydning og værdi for en river i en og ødelægger ens tøj eller smider ens ejendele ud af vinduet økonomisk vold kan foregå på flere måder det kan eksempelvis være hvis en mand eller kvinde bliver nægtet adgang til sin egen konto bliver frataget sin løn og derfor må bede om lommepenge fra partneren eller bliver tvunget til gældsættelse ved økonomisk vold bliver den voldsudsatte frataget retten til at styre sin egen økonomi

defineres som gentagne hændelser der opleves krænkende eller forstyrrende for det menneske der udsættes herfor og det kan blandt andet dreje sig om at blive forfulgt overvåget at modtage gentagne

opkald chikane hærværk og rygtespredning

center på finansloven så de kan fortsætte deres store arbejde på området

lovforslaget handler om at sidestille fysisk vold med psykisk vold og at indføre en ny bestemmelse om psykisk vold i straffeloven

at udøvelse af psykisk vold er lige så strafværdigt som udøvelse af vold i øvrigt lovforslaget har således til formål at kriminalisere psykisk vold i nære relationer

at når man afgrænser målgruppen til personer der tilhører

vil andre omsorgspersoner ikke være omfattet det kan for eksempel

på opholdssteder lærere eller pædagoger og der har vi jo set adskillige dokumentarprogrammer om for eksempel anbragte børn

har været udsat for at blive ydmyget og latterliggjort på det sted hvor de er anbragt af myndighederne vi så det også med dokumentaren anbragt i helvede og det kunne jeg også godt tænke mig at justitsministeren

der henvises til lovforslaget side 9 det forudsættes således at den foreslåede bestemmelse finder anvendelse på personer i den forurettedes husstand for eksempel en ægtefælle samlever forælder plejeforælder eller søskende bestemmelsen vil ligeledes finde anvendelse på personer med en nær tilknytning til den andens husstand det vil eksempelvis kunne gøre sig gældende for tidligere ægtefæller der stadig jævnligt kommer i husstanden for eksempel fordi deres

eller en onkel der er involveret i opdragelsen af børnene

gøre sig gældende for forurettedes kæreste der ikke bor sammen med forurettede

for justitsministeren at det program der blev vist på

en kvinde der var udsat for

væk fra hvor hun bor og der kunne jeg godt tænke mig at vi kiggede på det i forhold til det her lovforslag netop i forhold til

være psykisk krænkende at han kan sidde

sit hus og overvåge hende

at han har udsat hende for rigtig mange grimme ting og har dræbt hendes hunde men intentionen deler vi

i den boldgade vi har institut

to tusind og sytten kom med en rapport der viser at næsten halvdelen af kvinderne på de sociale medier især facebook

hvor hvor er vi henne i forhold til

har set det men der er kommet et udkast

til udkastet hvis ordføreren mener at der skal andre eksperter ind

brugte krisecenteret

for hvor demonisk den her overgang

en sætning i mit møde med

meget lidt i starten derefter går det over til trusler så er det nok at man har den her viden om hvad der kan ske

en glidende overgang mellem den fysiske vold og så den psykiske terror og derfor mener jeg at det er så vigtigt med det her lovforslag i venstre mener vi derfor at lovforslaget der har til hensigt at kriminalisere psykisk vold og dermed sidestille psykisk vold med fysisk vold er et stort skridt i den rigtige retning som vi alle kan være stolte af og det er nok noget af det jeg har været med til herinde jeg er mest glad for at vi gør vi har dog en tilføjelse til lovforslaget som vi håber at folketinget vil bakke op om

det videre udvalgsarbejde

har måske fulgt med i dokumentaren guds bedste børn og set hvordan en prædikant begår dæmonuddrivelser foran rystende og grædende børn og i venstre er vi enig med børns vilkår i

adfærd kan betegnes som psykisk overgreb der kan efterlade alvorlige traumer hos børnene for os er det vigtigt at få præciseret at lovforslaget også

frikirkens eksistensgrundlag og udøver psykisk vold på børn i form af demonuddrivelser med mere derudover

sige lidt om de kritikpunkter der har været rejst i

bevisbyrden og jeg medgiver fuldt ud at det er nemmere at få øje på den fysiske vold

men det betyder jo ikke at vi derfor skal acceptere den psykiske vold selvfølgelig har vi en ambition om at sager skal blive anmeldt og prøvet ved domstolene og mit indtryk er efter samtaler med mange der arbejder med det her til daglig

den psykiske vold ofte har mange spor i form af trusler på sms og i beskeder og på sociale medier og andre steder der gør

så nervøs for at der ikke skal kunne blive rejst sager på det her område forslagets formål

sende et signal til ofrene om at det de har været udsat for er mindst lige så skadeligt og strafværdigt som fysisk vold derudover er der nogen der påpeger at vi med

noget der hører privatlivets sfære til og der

også uenig det er vores fornemste opgave at beskytte individets grundliggende rettigheder herunder individets rettigheder til at leve frit mod overgreb af fysisk såvel som psykisk karakter og jeg ser frem til de videre drøftelser tak for ordet og tak til ministeren for et vigtigt og gennemarbejdet lovforslag som vi i venstre støtter

ekstremt alvorligt at være udsat for psykisk vold kan fuldstændig smadre en persons liv når en person er udsat for psykisk vold glemmer vedkommende hvem de selv er

blive i tvivl om hvor deres egne grænser er og hvor andre menneskers grænser er

ordfører også var inde på først og fremmest forebygges hvis man tager ud og besøger et krisecenter for kvinder der har været udsat for vold så kan flere af dem berette om at den psykiske vold de har været udsat for har været lige så hård som den fysiske og ikke mindst at de to ting tit hænger sammen

ikke så tit at jeg roser justitsministeren men i dag fortjener han ros det er et rigtig stort fremskridt at psykisk vold nu kriminaliseres en kriminalisering af psykisk vold vil forhåbentlig også have en præventiv effekt normalt tror jeg ikke på at strengere straffe eller straffe i det hele taget kan virke præventivt men da det her er en helt ny kriminalisering mener vi i enhedslisten og håber vi i enhedslisten at en præventiv effekt og ikke mindst give politiet nogle redskaber til at sætte ind over

kan det forhåbentlig også give os et større indblik i hvem der begår den psykiske vold og hvem

går ud over man kan fristes til at have en antagelse om at den psykiske vold primært går ud over kvinder på baggrund af vives seneste rapport om vold og seksuelle krænkelser men det er blot gætterier den psykiske

mænd og kvinder uanset hvad er der brug for mere klarhed over hvem der begår den psykiske vold og hvordan den begås så vi kan få det stoppet

gerningsmanden kan komme i behandling at kriminalisere psykisk vold kan forhåbentlig også hjælpe til at få sat en stopper for den sociale kontrol som vi desværre ser i nogle etniske miljøer og i nogle religiøse miljøer vi er i enhedslisten med andre ord rigtig glade for at man nu kriminaliserer psykisk

har tænkt os at stemme for lovforslaget men

det som nogle af høringsparterne er inde på

ligger i at det skal være psykisk vold der begås af en der er inden for

vi i enhedslisten godt være enige i nogle af de ting som bliver fremhævet i

i udvalgsbehandlingen af det her lovforslag

vi bør overveje om ikke vi skal fjerne den afgrænsning så vi netop i højere grad også får indrammet den del der handler om

ordføreren for dansk folkeparti også var inde på så det glæder jeg mig til at høre ministerens overvejelse om og jeg håber at vi kan

op i udvalget til sidst vil jeg bare lige nævne at jeg jo i sammenhæng med det her lovforslag havde ønsket mig at regeringens arbejdsgruppe som ser på vores voldtægtslovgivning om samtykke

også kunne præsentere en samtykkebaseret voldtægtslovgivning så vi for alvor kunne få forbedret kvinders retsstilling i det her samfund men til sidst vil jeg

på socialdemokratiets ordfører at han også glæder sig over lovforslaget og implicit siger at justitsministeren jo nærmest løber socialdemokratiets ærinde med det her forslag det er jo

regeringen gennemfører noget og sætter handling bag ord på noget som socialdemokratiet har arbejdet for og har villet rigtig rigtig længe jeg vil bare sådan stilfærdigt opfordre justitsministeren til at der ikke

komme systematik i at vi gennemfører det som socialdemokratiet har arbejdet på rigtig længe

se i de høringssvar der er kommet og af den debat der i øvrigt har været

og dermed løfter bevisbyrden for ar på på sjælen ved en domstol det er

jeg medgiver fuldstændig at det er et kompliceret område at skulle omsætte det til noget der skal anvendes i praksis ved en en domstol men det betyder selvfølgelig ikke at man bare skal give op og sige at det er for besværligt så det beskæftiger

vi ved at psykisk vold

og derfor har vi selvfølgelig også et ansvar for at forsøge at gøre noget ved det

der også en kritik en kritik som går på at vi

for eksempel et par svaret til det er

et en andet menneske men vi blander os ikke i at nogle måtte mene at ens partner for eksempel havde været en kedelig type igennem længere tid der er forskel på de to ting og det er jo så det snit vi forsøger at finde med den her lovgivning jeg er glad for lovforslaget

understreger at vi ikke accepterer psykisk vold at

med en en bevidst adfærd som som kan have meget alvorlige konsekvenser

vi beskytter alle der udsættes for vold uanset om det er

mindst lige så skadeligt at blive udsat for psykisk vold som for fysisk vold

almindelige nære relationer men det kan også begås i forbindelse med digitale tjenester altså

omkring psykisk vold end fysisk vold fordi

på en person at der er sket noget fysisk overlast

understrege som også andre ordførere har understreget at

børn der mærker den psykiske vold på deres egen krop men det kan også være børn

er vidner til at en forælder eller en søskende

og kan sætte dybe spor i et barns psyke og præge et barn hele

barnets voksenliv og opvækst derfor

hvis man som børns vilkår og børnerådet anbefaler havde delt det op

ligesom andre også har nævnt

personer som

den nuværende ordlyd ikke har for eksempel personalet på daginstitutionen skolen eller andre institutioner hvor barnet tilbringer mange timer med i bestemmelsen man

overveje om man ikke skulle være mere specifik i forhold til børn der udsættes for psykisk vold

vigtige og gode ting af de andre ordførere så vi

op med at blive ignoreret ingen børn skal nægtes omsorg ingen børn skal tages som

gidsler i deres forældres konflikter og ingen børn skal opleve at blive talt ned til af deres forældre på grund af deres vægt

ikke blå mærker på huden

gør det lige så ondt og det er uanset om man er barn eller voksen om man er mand eller kvinde derfor er det godt at vi med det her lovforslag kommer til

psykisk vold med fysisk vold i nære relationer jeg ved ikke om justitsministeren kan tåle mere ros i dag

seneste folketingssamling

på sin plads at sige at det her er et virkelig godt lovforslag og et vigtigt lovforslag som justitsministeren kommet med og som vi meget gerne bakker op om vi har

modtaget en række gode og meget grundige

flere der har peget på det her med

justitsministeren har lyttet til de høringssvar der er kommet og har været med til at præcisere at det også

er der to andre ting som jeg undrer mig

handler om istanbulkonventionen

derfor gerne bruge udvalgsbehandlingen til

hvis det er sådan som jeg umiddelbart

justitsministeren så mener han at

set er dækket ind med det vi gør her og så tænker jeg at hvis vi er det

omkring husstanden

man også har de tilfælde med som

decideret stalking jeg kan se at justitsministeren skriver at det vil være mest hensigtsmæssigt at have den afgrænsning der er her men jeg kan lytte mig til at

enhedslistens ordfører har været inde på noget af det samme at dansk folkeparti

alternativet så vi er jo flere ordførere

godt kan se at det ville give mening

fordi psykisk vold er så alvorligt som det er så det vil jeg også bruge udvalgsbehandlingen

fra sf og sige

er psykisk vold noget abstrakt det er noget der er svært

definere men hvis man gerne vil have konkretiseret

jeg anbefale et interview der var med en der hedder anette

hvor hun blandt andet

jeg oplevede bare at være låst i situationen og troede at det var normalt psykisk vold kom snigende uden at jeg lagde mærke til det hun fortæller at hendes eks

klippede hendes dankort over for at styre hvad hun brugte penge på og når hun handlede i supermarkedet fulgte han ifølge hende kontobevægelserne og ville diskutere om hun måtte købe leverpostej til børnene eller ej hun oplevede at kontrollen bredte sig blev altomsluttende og hun blev mere og mere isoleret fra sine venner og familie hun vænnede sig til modbydelige kommentarer og trusler uprovokerede vredesudbrud og senere kom den psykiske

hun siger jeg havde egentlig følte at jeg var en stærk person med meget energi glæde og evner men på et tidspunkt begyndte jeg at føle mig forvirret uduelig ubeslutsom og meget lidt handlekraftig jeg havde ondt alle steder sov dårligt var energiforladt og måske også lidt deprimeret

det var anettes definition

derfor glæder det mig at vi i dag behandler et lovforslag som sætter fokus på noget som normalt er svært at sætte fingeren på psykisk vold kan give lige så dybe ar på sjælen som fysisk vold det der måske er særlig farligt ved psykisk vold er at det ofte foregår i det skjulte i de nære relationer i hjemmet og derfor kan det være svært at opdage det er også en mere subtil form for vold og det kan være svært for offeret at få hjælp det er også et område som har en meget

det vil justitsministeren nu lave om på

straffeloven og retsplejeloven tilpasses og psykisk vold vil fremover kunne være et belæg for umiddelbar skilsmisse alt i alt forbedrer vi altså rettighederne for offeret af denne type kriminalitet men vi sender også et signal om at den her form for overgreb og terror er dybt alvorlig og kriminel i dag er der et enormt tabu omkring den her problemstilling

viser vi vores opbakning til ofrene i denne type sager og desuden vil der også være øget fokus

emneområde i politikredsene som følge af en vedtagelse siden justitsministeren offentliggjorde planerne om dette lovforslag har der været enkelte ude at pointere at det er meget vanskeligt at føre bevis i sådanne sager og at det derfor

ikke giver mening at indføre lovgivning

der er mange ting der er svære at bevise men det betyder jo ikke at

med at lovgive om det vi mener at man altid bør sætte offeret først i vores retspolitik og vi skal sikre at vores lovgivning dækker de områder hvor der sker uforholdsmæssig krænkelse af folks værdighed frihed og psyke

ikke et spørgsmål om at kriminalisere kriminalisere krænkelser

jeg er rigtig glad for hvis det her ender med at vi har et enigt folketing der kan

tæt og rigtig godt samarbejde med en bred kreds af aktører jeg har undervejs i det her arbejde mødt nogle af de mennesker der har levet i hjem hvor psykisk vold har hersket for eksempel en kvinde der levede med en mand som monitorerede hendes adfærd i mindste detalje og en kvinde som på grund af mandens jalousi blev isoleret fra sin omgangskreds og underlagt et regime af nedværdigende kontrol der er historier om mennesker der er brudt sammen efter lange perioder med psykisk vold og i årene derefter stadig væk lever med de ar på sjælen som volden har givet

historier som har rørt mig dybt og styrket min tro på at det er på tide at vi kriminaliserer psykisk vold

rigtig glad for at vi nu i dag kan behandle et lovforslag der sidestiller psykisk vold med fysisk vold

bryde tabuer og med lovforslaget er vi med til at aftabuisere psykisk vold det er helt nødvendigt for at tage hånd om problemet med kriminaliseringen af psykisk vold vil det fremover stå helt klart at psykisk vold er uacceptabelt helt på linje med fysisk vold det er vigtigt at vi som samfund sender et signal til de udsatte om at det ikke er

for to tusind og nitten er der endvidere afsat fem og tres million kroner til at finansiere handlingsplanen der er blandt andet afsat midler til en oplysningskampagne målrettet den brede befolkning

og midler til ambulant rådgivnings og behandlingstilbud til dem som har været udsat for fysisk og psykisk vold i nære relationer disse tiltag udgør sammen med kriminaliseringen af psykisk vold en bred indsats til bekæmpelse af den psykiske

chikane og så videre jeg vil virkelig virkelig gerne opfordre til

når vi taler om de nære relationer

det sted det frirum vi alle sammen burde have nemlig vores hjem

vi skal finde en særlig beskyttelse i folkeskolen er der

særlig lovgivning på arbejdsmarkedet er der arbejdsmiljølovgivningen og så videre

andre love der tager højde for det

formålet med det her forslag er altså at kriminalisere psykisk vold

chikane så lad mig lige sige at lovforslaget

mere for at sige at hvis alle tilfælde af

vil det være en meget stor udvidelse af lovforslaget

kæp i hjulet for at vi kan vedtage det her lovforslag og komme videre med vil jeg meget indtrængende opfordre til

fra min side om at det skal vi ikke kigge på

er rigtig fint at vi får kigget bredere på det og det er som sagt noget af det arbejde

har har sat i gang sideløbende

på skoler og i daginstitutioner gælder der lov om undervisningsmiljø og anden lovgivning hvad der hører til i de forskellige ministerier der håndteres

hvis man er anbragt på et opholdssted

også finde anvendelse der fordi det

præcisere det nærmere

håber meget at de her tiltag og den øgede fokus på psykisk vold kan bidrage til at psykisk vold bliver forebygget jeg tror at forslaget kan tilskynde flere ofre for psykisk vold til at stå frem og anmelde overgreb så de kan blive frigjort og komme tilbage til et liv et frit liv uden kontrol

bemærkninger vil jeg endnu en gang takke mange gange for for indlæggene

jeg ser frem til den videre debat og til også gerne at kunne uddybe nogle

som der blev spurgt om fra talerstolen i dag måske med nogle skriftlige svar

og så håber jeg at et enigt folketing kan samles om

at vedtage det her også selv om der måtte være ting man godt kunne

det program der var på tv to

i forhold til det med at man ikke må opholde sig i i den

hvis man har udsat nogen for noget rigtig rigtig grimt

drab på hendes to hunde

til at kigge på det jeg tror at ministeren har set programmet ellers vil jeg i

kan hurtigt komme vidt omkring her det fremgår jo udtrykkeligt af tilholdsloven at

der findes i dag en straffebestemmelse om

en alvorlig forbrydelse og den her kriminalisering af psykisk vold vi taler om vil omfatte psykisk vold der har

jeg er ikke i stand til her på stående fod

noget man skal regulere i det her lovforslag så tror jeg helt andet vi skal have fat i altså problemstillingen synes vil være vældig interessant at kigge nærmere på

omsorgspersoner det vil sige pædagoger lærere

også er en del af det her og at det ikke

ind imellem også være hjemme hos sine forældre

der andre regler altså skoleelever er beskyttet af lov om undervisningsmiljø og daginstitutioner er beskyttet på på lignende måde men hvis man hvis man er anbragt på et

netop fordi det har karakter af at det er her man bor

alt efter omfanget naturligvis

det er et nyt område som man kriminaliserer

hvordan ministeren forholder sig til om det skal indeholde psykisk vold per stedfortræder

indført lovgivning på området som som jeg mener der står i loven skal evalueres

i første omgang bedt om at få kigget på på initiativerne her

per stedfortræder skal betyde

høre ministerens overvejelser omkring det her med tilknytning til husstanden jeg forstår godt at man går efter de nære relationer så lad os lægge den del væk hvor det er begået af nogle der ikke

nære relationer men når det er tilknyttet husstanden sætter det så ikke nogle uhensigtsmæssige begrænsninger

er formålet nemlig at kriminalisere den psykiske vold og stoppe den psykiske vold så tænker jeg at det er en uhensigtsmæssig begrænsning at lægge ned over fordi det jo sagtens kan være

at kan være en for indsnævrende begrænsning jeg tager muligvis fejl

jeg være helt ærlig og sige det udgangspunkt vi har taget hele det her arbejde har været at de organisationer der er kommet til os har sagt

er at få gjort noget i de nære relationer

det frirum ethvert menneske burde have

arbejdspladsen kan der jo også foregå chikane mobning

i folkeskolen har vi regler om undervisningsmiljø så det har har mere været tanken

at gøre det i den nære relation så hvis der kommer folk som

andre regler på området det er derfor men

er ikke flere der har bedt om ordet og forhandlingen er sluttet

betragter jeg dette som vedtaget

forhandlingen er åbnet børne og socialministeren

b fem og fyrre bliver det foreslået at regeringen inden udgangen af dette folketingsår skal fremsætte et lovforslag om inkorporering af fns konvention om barnets rettigheder børnekonventionen i dansk ret

med beslutningsforslaget ønsker forslagsstillerne for det første at sende et signal både nationalt og internationalt fordi børns rettigheder fortsat

det andet at gøre det muligt for børn forældre og værger at kunne rejse sager om brud på børns rettigheder mere direkte ved danske domstole

for det tredje at sætte rammer for hvilken lovgivning folketinget fremadrettet vil kunne vedtage i forhold til børn og unge disse ønsker

at sikre og beskytte børns rettigheder og hvordan

med arbejdet for at sikre og beskytte børns rettigheder som fastslået i fns børnekonvention senest i to tusind og sytten modtog danmark både ris og ros for det arbejde da danmark blev eksamineret af fns børnekomité

derfor enige om at der stadigvæk er arbejde at gøre regeringen mener dog ikke at en inkorporering af børnekonventionen i dansk ret

om hvordan vi skal sikre og beskytte børns rettigheder

ikke støtte forslaget dels fordi en inkorporering i langt højere grad vil være af symbolsk karakter end

indføre egentlige reelle forbedringer af børns rettigheder i danmark

fordi det vil medføre en risiko for forskydning af kompetence

til domstolene og andre myndigheder det vender jeg tilbage til men først er det vigtigt for mig at sige noget generelt om børnekonventionens anvendelse i danmark børnekonventionen er allerede i dag gældende for danmark også selv om den ikke er gjort til dansk lov som jo er konsekvensen af inkorporeringen børn deres forældre eller værger kan derfor påberåbe sig rettighederne i konventionen direkte ved domstolene og andre myndigheder som behandler sager om børns forhold og det har de kunnet siden danmark ratificerede konventionen tilbage i nitten en og halvfems der blev det vurderet om dansk ret

med børnekonventionen og det var tilfældet herefter har regeringen jo løbende vurderet om dansk lovgivning lever op til alle danmarks internationale forpligtelser inkorporeringen betyder derfor ikke at børn får flere rettigheder end de allerede har i dag det er altså en ret vigtig pointe børnekonventionens generelle principper rettigheder og forpligtelser er også løbende blevet indarbejdet direkte i dansk lovgivning i flere tilfælde for eksempel er princippet om barnets tarv en grundlæggende forudsætning for at give særlig støtte til børn og unge efter serviceloven princippet afspejles også i det nye familieretlige system

også er sikret i blandt andet sundhedsloven og pligten til at beskytte børn mod vold er fastslået i forældreansvarsloven børnekonventionen påberåbes også for og anvendes af

danske domstole og med danmarks tiltrædelse i to tusind og femten af den valgfri protokol til konventionen som giver individuel klageadgang til fns børnekomité er børns retssikkerhed i danmark styrket yderligere så signalet fra regeringen er derfor klart både nationalt og internationalt danmark skal overholde børnekonventionen menneskeretsudvalget nedsat af den tidligere srsf regering kunne i sin betænkning afgivet tilbage i august to tusind og fjorten ikke nå til enighed om at anbefale en inkorporering af blandt andet børnekonventionen en årsag var det grundlæggende spørgsmål om risikoen for at en inkorporering ville føre til en forskydning af kompetence

flere af udvalgets medlemmer

hanne schmidt og medlemmet udpeget efter indstilling fra dommerforeningen landsdommer john lundum var af den opfattelse at en inkorporering af i alt seks fn menneskerettighedskonventioner ville indebære en

om blandt andet fordelingspolitiske spørgsmål eksempelvis ved fastsættelsen af generelle regler om velfærdsydelser inden for eksisterende økonomiske rammer altså spørgsmål

lovgivningsmagten at træffe så risikoen var blandt andet begrundet med at en inkorporering af konventionerne ville skabe et stærkere retligt grundlag for at anvende bestemmelserne i for eksempel børnekonventionen i overensstemmelse

generelle bemærkninger og udtalelser fra fns børnekomité som regeringen ellers ikke ville have valgt at efterleve og heller ikke er forpligtet

skal vi sikre at al ny lovgivning lever op til danmarks internationale forpligtelser børnekomiteen har i sine generelle bemærkninger i alt tre og tyve indtil videre udtalt sig om fortolkningen og anvendelsen af børnekonventionens bestemmelser og ved fortolkningsspørgsmål kan de generelle bemærkninger bidrage

praktisk vejledning om anvendelsen af børnekonventionens forskellige bestemmelser men kun til en vis grad konventionen er nemlig ikke møntet på danmark og danske forhold alene den er jo et globalt retsinstrument som skal kunne anvendes i alle en hundrede og seks og halvfems medlemsstater og indholdet af dens bestemmelser er derfor varierende og også til tider vage og meget generelle så børnekonventionen indeholder for eksempel ikke svar på hvornår et forhold er i barnets tarv eller hvad der skal til for at pligten til at anerkende et barns ret til at nyde godt af social sikkerhed er opfyldt svar herpå for så vidt angår børn i danmark kan i stedet findes i dansk lovgivning lovgivning som til enhver tid skal leve fuldt op til danmarks forpligtelser i konventionen regeringen ønsker derfor at arbejde videre med eksakt dansk lovgivning som implementerer både rettighederne og forpligtelserne i børnekonventionen samtidig med at vi tager det alvorligt og retter op hvis der også

opstå tilfælde hvor implementeringen ikke er fuldt ud tilstrækkelig så på den måde kan vi sikre reelle forbedringer af børns rettigheder her i danmark og sende et klart signal om at børns rettigheder skal beskyttes regeringen mener således at der er både politiske men altså også en række praktiske udfordringer såvel som også økonomiske udfordringer ved at inkorporere børnekonventionen i dansk ret og vi ønsker derfor ikke at konventionen gøres til dansk lov dansk lov skal dog

danmarks internationale forpligtelser og regeringen kan derfor ikke

er der lagt op til at gennemgå al lovgivning

at at menneskeretsudvalget

synes det var utrolig omfattende nu havde de jo ikke kun børnekonventionen

for for børn i danmark og også

hvor man ender med at lægge kompetencen om kompetencen er lagt her i folketinget således at det er her

hvor det er domstolene som i stedet skal formulere det og som også skal

det jeg hæfter mig ved er dels den her

mig bekendt bliver der truffet mange beslutninger i øjeblikket i det her folketing som udelukkende har symbolsk betydning så det burde ikke

afholde nogen fra at stemme for det men den symbolske betydning

reel betydning for børn og unge i det her land

om at børns rettigheder står over alt andet

blev indskrevet og vi har de nordiske lande som vi normalt sammenligner os med som gør det

at danmark skal være sådan fodslæbende i forhold til

står man både med nogle politiske udfordringer fordi man forskyder kompetencen fra folketinget over til domstolene men man står også med nogle praktiske udfordringer

i forhold til hvordan danmark lever op til børnekonventionen

jeg foretrækker at det er politikerne som

vi sikrer børns rettigheder og at det altså ikke

vi må som samfund jo beskytte og tage vare på dem som ikke selv altid har mulighed for at sige fra eller råbe op og det gælder selvfølgelig

deler sfs opfattelse og holdning til børns behov og ret til beskyttelse det var også derfor både nødvendigt og på sin plads at det internationale samfund

ret til uddannelse ret til social sikkerhed og en rimelig levestandard ret til sundhed og barnets ret til at blive hørt og dets synspunkter respekteret efterfølgende har danmark jo så ratificeret konventionen og derfor har vi jo så

til at sikre at vi kontinuerligt

overholder de bestemmelser der ligger deri ligeledes har vi jo tiltrådt

giver klageadgang til fns børnekomité det giver os en anledning til løbende at vurdere om der faktisk også sker fremskridt i forhold til at forbedre børns rettigheder

der er bred enighed i folketinget om at sikre børns rettigheder i det lovarbejde vi laver arbejdet med at styrke børns rettigheder kan bestemt intensiveres i forhold til hvordan det ser ud i

hvor vi drøftede implementeringen af barnets reform og hvor der også var ret stor enighed om at der her også er plads til forbedringer når det kommer til den konkrete implementering sf har jo tidligere fremsat et et lignende beslutningsforslag som det vi behandler her i dag

ikke herske nogen tvivl om at vi bestemt støtter intentionen bag beslutningsforslaget for den er god og rigtig vi kan absolut og bør gøre mere for at sikre børns rettigheder men

at sende et signal gennem inkorporering af konventionen sådan decideret for os handler det faktisk mere om at finde den mest

at det her er den mest virkningsfulde måde at styrke

dels fordi vi på baggrund af menneskeretsudvalgets betænkning også er bekymret for den forskydning af kompetence

ønsker vi hellere at drøfte andre måder

gå i gang med arbejdet med at inkorporere børnekonventionen i i dansk lovgivning det det tænkte jeg næsten var en selvfølge og sidst

socialdemokratiets argument at man ville afvente

med deres anbefalinger og det er rigtigt at

som de kommer med handler om den her forskydning

de danske domstole vi har det set i

efter et forsigtighedsprincip hvor de netop

dømmer efter efter sådan nogle

konventioner så det er måske en lidt uberettiget bekymring men jeg kunne bare godt tænke mig at høre

meget gerne være med til at snakke om hvordan vi kan styrke børns rettigheder som jeg

vi har været ude at sige at vi gerne

vil sætte fokus på børnene så handler det jo om at gøre det i alt det lovgivningsarbejde vi gør her

laver lovgivningsarbejdet og derfor er vi oprigtigt bekymret for at vi kommer til at

alle dele af vores lovgivning sætter børns rettigheder og tarv øverst det er jo egentlig det for det er jo rigtigt at vi gør det på nogle enkelte områder men det her er jo en mere systematisk gennemgang af vores lovgivning og om den reelt har fokus på barnet

de steder hvor vi ikke sikrer børns rettigheder ordentligt

isolation det kunne være til tvang i psykiatrien det kunne være mange af de her steder og

set også det vi rigtig gerne vil vi mener bare ikke at

nødvendigvis er det mest virkningsfulde værktøj at bruge dertil men som sagt

når det handler om beskyttelse af børn og når det handler om at sikre deres rettigheder og også sikre at de bliver hørt

er også derfor jeg egentlig havde en eller anden forhåbning om at sådan et forslag

kunne vinde opbakning også fordi det er en hvilken som helst konvention det er en konvention som handler

jeg ved jo også at ordførerens parti er

noget med tvang i psykiatrien og magtanvendelse og der har vi et godt samarbejde her ville man jo faktisk kunne komme ind og se på helt konkret om den lovgivning vi har lever op til de ting der ligger

lovgivning hvor vi slet ikke har taget højde for det

set det noget arbejde også kunne gå ud på men

er er ordføreren af den opfattelse at en inkorporering af fns børnekonvention i dansk lov vil føre til at

jeg så afsløre at at venstre

debattere tingene med det her forslag vil sf nemlig pålægge regeringen

et lovforslag om inkorporering af fns børnekonvention i dansk ret

skriver også i beslutningsforslaget at man mener at der igennem de sidste mange år har været

gerne en fuldstændig inkorporering

forpligtet til at beskytte børn og sikre deres rettigheder i overensstemmelse med børnekonventionens bestemmelser derudover er det allerede nu muligt

børnekonventionen ved domstolene og andre offentlige myndigheder og

at stemme ja til det her beslutningsforslag en inkorporering af konventionen vil derfor udelukkende have en form for kan man sige symbolsk værdi og ikke medføre reelle forbedringer

af børns rettigheder

jeg faktisk heller ikke at det er nødvendigt

et lovforslag som sf ellers lægger op til jeg vil sige at i venstre

er vi rigtig opmærksomme på at

på børnene og vi skal gøre alt for også at sikre deres rettigheder

og vi ønsker i venstre selvfølgelig fortsat også at arbejde med

om der er steder i dansk lovgivning hvor vi for den

skyld kan gøre det endnu bedre med det sagt

folketingets intentioner er men som har evnen til at balancere mellem de her

en bekymring omkring jeg synes faktisk at det tværtimod er rigtig vigtigt at det er os os politikere her

påvirke tingene og for den sags skyld måske endog gøre det endnu bedre på rigtig mange områder

den internationale børnekonvention det er næsten lige så længe siden vi ratificerede den

vi ratificerede

konventionen fuldt ud i

tidligere og nu har vi så muligheden igen

godt sige tak til sf for endnu en gang

to tusind og fjorten jeg havde ikke selv fornøjelsen af at deltage i behandlingen men

enhedslisten støttede dengang

det blev dengang

et flertal i folketinget under henvisning til

siden behandlingen i to tusind og fjorten har færdiggjort

som det også fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget

men det er dog sådan at det anbefales af et flertal af de medlemmer i udvalget som ikke var direkte udpeget af regeringen

var direkte udpeget af regeringen og de tog simpelt hen ikke stilling

går man ind og kigger på

man se at der står det er derfor

udvalgets opfattelse at en inkorporering ved lov herved vil indebære en styrkelse af børns retsstilling på de områder som konventionen regulerer det er dog betydeligt og man kan sige at vi

det er vigtigt at vi ved hvad vi gør men der ligger altså en helt klar anbefaling og

vil styrke børns retsstilling

det der hidtil har været et anliggende for regeringen og folketinget

det siger det siger man jo i betænkningen der er man sådan set åben over for synspunktet og siger teoretisk set men omvendt

som fru trine torp har været inde på i flere af sine spørgsmål

også meget tydeligt at med den retspraksis der har været og

er der intet der tyder på at det ville være tilfældet at der sker en sådan forskydning

er det jo lige præcis lovgivers mulighed at ændre på det i praksis ved en efterfølgende

have en styrkelse af børns retsstilling eller vi vil være bekymrede for at vi kan være nødt til at revidere loven igen fordi der sker en forskydning i kompetencerne mellem lovgivere og domstolene

at der ikke er synspunkter imod det og jeg anerkender

at spørgsmålet om forskydning af kompetencer er et argument

i den betænkning der så blev udarbejdet

at man ikke bør følge anbefalingen om

tusind tak til sf det er et rigtig godt forslag der er

i andre nordiske lande og jeg synes at vi skal følge den opfordring der ligger fra

fns børnekomité om at inkorporere børnekonventionen i dansk ret

i den grad sætter fokus på børns rettigheder

så også sige at lige præcis børns rettigheder

vi har siddet i

har det hele tiden været med fokus på børns rettigheder når vi har revideret skilsmisseområdet har det været med fokus på børns rettigheder vi er et foregangsland når det kommer til børns rettigheder vi styrker børns rettigheder

debatterer det som ingen andre lande gør så lige på det her område

forhold til at anerkende børn som selvstændige individer med de tilhørende

men som nogle af de tidligere ordførere har

i forhold til kompetencerne

der lige pludselig er vigtige beslutninger som ikke skal træffes her i folketinget

men lige pludselig bliver truffet af domstole på anbefaling af og opfordring

vi ved jo at børnekomiteen i to tusind og sytten foreslog at man ikke skar

men vi ønsker at bekæmpe børnefattigdom ved

dansk lov og lige pludselig også forskyder kompetencerne

op i blandt andet fattigdom

der overhovedet er noget der taler imod at det ville betyde en forbedring af børns vilkår

mener jeg helt grundlæggende ikke er den rigtige løsning for de her børn vi ved

på arbejde er

bliver kontanthjælpsmodtagere så jeg tror på

derfor vil jeg bekæmpe børnefattigdom gennem øget incitament til at komme i arbejde og det er

har selv ratificeret den vil kunne komme til at spænde ben for at man kan træffe beslutninger fordi man er

ligeglade med børn

været fra blandt andet enhedslisten og spørgsmålene fra sf selv og

fru trine torp har jeg valgt

kigge på to ting der underbygger hvorfor det er fornuftigt på trods af de også gode argumenter som ministeren kom med før og altså også noget af det vi har hørt i tidligere samlinger altså

ikke nødvendigvis noget som nu og her bliver bedre af at

til det her beslutningsforslag omvendt synes jeg der er to væsentlige

der måske kunne gøre at det faktisk blev bedre over tid

er det internationale perspektiv hvor jeg i den grad tror vi har en rolle at spille

når fn har konventioner hvem er det så der kan bakke op om dem der er danmark

indrettet på en måde og som vi har kæmpet for er på et stade hvor det

alene for symbolets skyld er danmark går ind og ligesom nogle af vores nordiske naboer

udfordringer men det kan vi godt

understøtter fns børnekonvention men alligevel går vi ind og

det måske er lidt bøvlet i en periode så det er det internationale og symbolske der kan være i det

der kommer til at være i den her proces kommer vi til at blive klogere når vi nu begynder at have et filter

som filter på vores fremtidige lovgivning så trækker det nogle billeder over på nogle områder jeg har

det digitale og det grønne område hvor man begynder at have et filter

hvad skal vores lovgivning være præget af hvad skal den rette sig efter og hvilke ambitioner har vi der

have et grønt fokus når vi kigger på ny lovgivning på samme niveau har vi i folketinget i de senere år oplevet at det digitale fokus er ret sundt at have for øje fra start

ligger noget læring som garanteret kommer frem hvis man vælger at sige at nu inkorporerer vi hele konventionen

privatliv der på mange måder er meget meget forskellige selv for danskere i et meget lige samfund så der er børn her i danmark der sikkert

elementer kunne få

at sige økonomisk et kasseeftersyn det kan

og friske øjne på noget der i intentionen er så

at vi i i danmark tilbage i nitten

en og halvfems vedtog

børnekonventionen

en og halvfems det var det år jeg startede i skole det er temmelig længe siden og derfor er det jo egentlig lidt mærkeligt

jeg har siddet og lyttet til debatten tænker jeg gad vide om de folk der sidder derhjemme og kigger med på tv egentlig tænker hvad forskellen

og inkorporere for det det lyder så teknisk alle ordførerne siger jo at vi alligevel sådan som det er i dag er forpligtet til at følge

at starte med at læse en lille bid højt af noget af det som

lyder sådan her fns børnekonventions fokus på barnets ret til leg og medbestemmelse står centralt i danske dagtilbud det betyder at dagtilbuddene er forpligtet til at give børn medbestemmelse og skabe læringsmiljøer der tager udgangspunkt i børnenes perspektiv og og hvor den børneinitierede leg fremmes af det pædagogiske personale som værner om børnenes initiativ fantasi og virkelyst det er virkelig godt og fint og vigtigt og et eksempel på at vi jo direkte bruger fns børnekonvention derfor kan man også spørge som

forskel gør det her forslag

inkorporere så egentlig

stemmer ja til det her er jo at vi skal kigge vores forskellige lovgivninger igennem og se om det er sådan som alle ordførere siger nemlig at vi altid tager børnenes rettigheder og barnets tarv først og nogle af de steder hvor jeg og vi i radikale venstre ville synes det var interessant at få gennemgået vores lovgivning med de her briller er jo for eksempel alt det der handler om magtanvendelse mod børn isolation af børn

hvis man siger ja til det at vi altid vil sige

børnene og børnenes rettigheder som er det allervigtigste

også studset en lille smule over det argument som jeg tror alle de blå ordførere har brugt nemlig en bekymring for at man hvis man siger ja til det her forskyder noget magt væk fra folketinget

hele ideen i at vi som land tiltræder nogle grundlæggende rettigheder er jo at vi siger at de rettigheder

gælder for alle uanset

er der ikke nogen der kan tage de her rettigheder fra folk

bare gerne bede de blå ordførere om lige at tænke en ekstra gang over om i mener det

hvis i er imod at man har de grundlæggende rettigheder betyder det så også at i er imod at vi er med

menneskerettighedskonventionen

det som i argumenterer for i dag

og vi synes i radikale venstre at det er vigtigt at holde fast

til det her både kan kan gøre en forskel for børn i danmark men jo også kan gøre en forskel i verden

det her er en lille smule besværligt og derfor finder en undskyldning for at skyde det

sagde i min ordførertale jeg synes egentlig at det lidt er noget mærkeligt noget at vi har taget skridtet men ikke har gjort det fuldt ud

skridt dengang vi sidst sad i regering nedsatte vi en arbejdsgruppe som skulle kigge på det nu er gruppen kommet der ligger papirer som alle kan læse også den nuværende regering og så må vi jo diskutere hvis vi er så heldige at

valget falder ud på en måde hvor radikale venstre har de afgørende mandater

støtten fra alternativet radikale og enhedslisten med hver

hvorfor det her er et godt forslag jeg ville jo så gerne at vi kunne fejre tredive årsfødselsdagen med at

vedtage at vi inkorporerer det i dansk lovgivning det ville da være den bedste fødselsdagsgave man kunne give til børnekonventionen

fns børnekonvention tager udgangspunkt i barnets bedste for blandt andet at sikre børns grundlæggende rettigheder for eksempel mad og sundhed børns ret til udvikling for eksempel skolegang og information børns ret til beskyttelse mod vold misbrug og udnyttelse børns ret til medbestemmelse deltagelse og til at blive hørt og når jeg ligesom nævner det

os alle bekendt bekendt så siger det bare noget om hvor mange områder

det er jo derfor at vi også stiller forslaget der er nogle åbenlyse tidspunkter hvor man tager lovgivningen op hvor vi heldigvis kan blive enige om at børnekonventionen skal skrives ind men det bliver jo sådan mere eller mindre tilfældigt hvornår vi lige

reviderer lovgivning og så kan det jo komme til at tage rigtig mange år før børnekonventionen er skrevet ind i dansk lovgivning

en gang for alle vi fremsatte det her forslag den tyvende november sidste år på børnekonventionens ni og tyve årsfødselsdag

det gjorde vi fordi vi mener at konventionens fødselsdag var en perfekt anledning til at starte den her proces danmark har siden nitten en og halvfems ratificeret konventionen og dermed anerkendt og været internationalt forpligtet til at overholde konventionen i sf

går det sidste stykke vej og gør konventionen

en integreret del af dansk lovgivning barnets tarv og børns sikkerhed er en politisk kernesag som alle

i alle ordførertaler siger er vigtigt en inkorporering

vil alt andet lige betyde en tydeliggørelse og en styrkelse af børns rettigheder og det er jo det der er selve grundformålet med vores forslag vi ved godt at en inkorporering ikke med et fingerknips vil løse alle udfordringer som børn i danmark har i dag men en inkorporering må nødvendigvis afføde den nødvendige gennemgang af dansk lovgivning som kan være med til at pege på hvor børns rettigheder er udfordret i forhold til den børnekonvention som vi jo altså internationalt set har forpligtet os til at overholde og dermed også hvor reformer eller ændringer af lovgivningen er nødvendige for at leve op til konventionen

børnekonventionen for det vil give os en ekstra anledning til det når det kommer til en inkorporering er den sørgelige nyhed nyhed jo desværre at danmark halter bagefter i forhold til vores nordiske naboer i finland inkorporerede man konventionen i nitten en og halvfems i norge i to tusind og tre og i sverige har man senest påbegyndt en proces som

og tyve skal føre til at konventionen bliver inkorporeret i svensk lovgivning den svenske regerings baggrund for

at en inkorporering vil medføre en tydeligere forpligtelse i det generelle lovgivningsarbejde til at tage højde for de rettigheder som følger af børnekonventionen og at en inkorporering vil tydeliggøre det enkelte barns position som en juridisk person med specifikke rettigheder samtidig har man også lagt vægt på at en inkorporering af konventionen i højere grad vil gøre at konventionen kommer til at fungere som et sammenhængende lovgivningsmæssigt værktøj

mener at danmark på lige fod med vores nordiske naboer skal inkorporere dels fordi det vil styrke børns rettigheder og dels fordi det vil sende et positivt signal til den internationale omverden om at danmark

det er rigtig fint med gode intentioner dem er vi glade for men de udmeldinger

forpligter jo altså også danmark har ratificeret børnekonventionen og der er på tværs af alle partier i danmark jo også opbakning til til det der står i konventionen derfor burde det her

politisk være relativt enkelt synes jeg at det så juridisk og procesmæssigt kan være en længere og større udredning at at inkorporere en konvention i dansk ret anerkender jeg fuldt og åbent

der var nogle udvekslinger under den radikale ordførers

men det er jo ikke et argument for ikke at gøre det tænker jeg men erfaringerne fra de andre nordiske lande viser jo netop at det kan lade sig gøre og de eksperter som vi har talt med peger alle sammen på at en inkorporering vil være godt for børns rettigheder i danmark det peges der også på i den betænkning som blev lavet for nogle år siden

fristes man også til at spørge hvad er egentlig det værste der kan ske ved det her vi kan anerkende at det hverken er en nem eller hurtig proces og at det kræver stor grundighed men vi mener altså at det er på tide at vi får inkorporeret fns børnekonvention i dansk ret så barnets tarv og børns rettigheder

gennemgang af vores lovgivning for der kan sagtens være steder hvor vi ikke har opdaget

alternativets ordfører der brugte begrebet et filter vi kommer til at se lovgivningen igennem og det

med at børns rettigheder kommer til at stå over alt andet og at

ret fornuftigt fordi vi vil komme til at opdage er jeg ret sikker på at der er steder hvor der er andre hensyn end

at også børnene har kendskab

folkeskoleområdet har man faktisk gjort en stor indsats netop for at

det sociale område og så videre vi gør rigtig mange gode ting men vi må også konstatere og det var det børnerådets undersøgelse viste at der

omsorgssvigt jamen så er en af forudsætningerne for at børnene overhovedet kommer til at tale med nogen mennesker om

jo at de ved hvad der er okay og hvad der ikke er okay og hvad deres rettigheder er og

og faktisk også overværet den måde det foregår på

folkeskolens formål og for den også som en del af folkeskolens

er er nogle af dem der er forrest det vil jeg

jeg ændrer ved at der stadig væk er et stort behov for at styrke børns kendskab til deres rettigheder og der er vi ikke i mål endnu

at forslaget henvises til social indenrigs og børneudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

sf foreslår at der indføres en minimumsnormering på højst tre vuggestuebørn per voksen og højst seks børnehavebørn per voksen

sf begrunder blandt andet beslutningsforslaget med at normeringerne ifølge sf er historisk dårlige og at de foreslåede minimumsnormeringer er afgørende for høj kvalitet i daginstitutionerne jeg vil gerne indledningsvis understrege at vi har et pædagogisk personale og ledere i dagtilbud som vi kan være vanvittigt stolte af

fantastisk når jeg har lejlighed til

jeg altid virkelig virkelig glad og meget meget stolt over både den faglighed og det engagement som der bliver udvist tusind tak for det

kan rigtig godt forstå at danske forældre er rigtig godt tilfredse med deres dagtilbud

lige så godt forstå at vi ser i undersøgelser at børnene er rigtig godt tilfredse med at gå i dagtilbuddene og nu til spørgsmålet for

et fortegnet billede af virkeligheden i beslutningsforslaget

beskriver sf normeringerne som historisk dårlige men med den nye nationale normeringsstatistik fra to tusind og sytten har vi jo fået et bedre indblik i normeringerne i de danske kommuner og når man kigger på tallene

viser opgørelsen at der i to tusind og sytten på landsplan var en normering på tre

per voksen i daginstitutionerne for de nul to årige

børn per voksen i daginstitutionerne for de tre årige og op til skolestartsalderen det niveau svarer nogenlunde til niveauet i to tusind og femten og to tusind og seksten så de marginaler vi taler om er altså henholdsvis nul

for langt størstedelen af kommunerne ligger tæt på hinanden både når det gælder daginstitutionerne for vuggestue og for børnehave jeg hæfter mig således ved at den normering der er i de fleste af kommunerne rent faktisk ligger meget tæt på det niveau som sf lægger op til i beslutningsforslaget når man ser på den officielle normeringsstatistik

jo også meget glad for at konstatere den vigtige pointe

dansk center for undervisningsmiljøs dagtilbudstermometer viser at langt langt de fleste børn er rigtig glade for at gå i børnehave børnene har gode venner og de er glade for de voksne i dagtilbuddet det er da positivt det skal vi da

og så også en række forskellige besøg i dagtilbud som jeg har været på fortæller mig at det grundlæggende går rigtig godt i langt hovedparten af vores dagtilbud hvor vi jo har dygtige pædagoger dygtige pædagogiske assistenter medhjælpere og dagplejere omkring

i folketinget og det har givet et rigtig vigtigt fundament for dagtilbudsområdet her fik vi sat fokus på en fælles retning igennem den styrkede pædagogiske læreplan gode pædagogiske kompetencer igennem et solidt kompetenceløft forældresamarbejde og ledelse bare for at nævne nogle af de elementer som er centrale i aftalen og som bestemt også er kvalitet jeg tror vi er enige om alle os i dag at der er tale om kvalitet men det er jo ikke kun i aftalen om stærke dagtilbud at der er fokus på en stærk faglighed og dennes betydning for kvalitet det fokus har vi haft i samtlige aftaler i denne regering således også med parallelsamfundsaftalen og ikke mindst også i tusind dagesprogrammet i samtlige aftaler er der sat penge af til kompetenceudvikling fordi

at vi sikrer at ledere og personale er klædt rigtig godt på til den vigtige opgave det er at støtte børnene og børnenes trivsel

den forbindelse interessant at analyser af den nye dagtilbuds og normeringsstatistik peger på at kommunerne jo faktisk prioriterer forskellige forhold i forhold til kvalitet såsom personalets uddannelsesmæssige kvalifikationer normeringer og så videre mens mange kommuner har en normering der er tæt på de øvrige kommuners så har kommuner med flere børn per ansat således generelt en højere andel

har kommuner med færre børn per ansat generelt en lavere andel personale med en pædagogisk uddannelse det indikerer jo at kommunerne finder forskellige lokale løsninger som passer til de lokale behov løsninger de lokalt valgte kan diskutere med borgerne i deres kommune den lokale prioritering kræver at christiansborg altså ikke dikterer sådan meget firkantet hvordan ledelsen af institutionerne

den eneste måde at skabe mere lige muligheder for alle børn på er jo netop ved at kunne gøre en forskel

jeg også rigtig glad for at regeringen ad flere omgange har prioriteret midler til sociale normeringer således at vi løfter de dagtilbud hvor der er mange udsatte og mange sårbare børn og familier fordi det gør en stor forskel for lige præcis den gruppe senest med tusind dagesprogrammet hvor vi jo i fællesskab med dansk folkeparti fik afsat syv hundrede og tres million kroner til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i perioden to tusind og nitten

midlerne fra dagtilbudsaftalen som hedder stærke dagtilbud

betyder det at cirka femten procent af alle landets daginstitutioner vil få mere personale det svarer skønsmæssigt til et øget budget for de fem hundrede og halvtreds institutioner under ét på omkring

syv procent det er udspil og aftaler som sætter en klar retning og som har sikret målrettede midler til områder med størst behov det er netop ikke detailregulering som en minimumsnormering ville være jeg vil slutte af med at understrege at det jo er kommunernes opgave at sørge for at

oplever tryghed og omsorg og at der er fokus på børnenes trivsel

den opgave skal de løse efter lokale forhold og i dialog med borgerne sådan skal det kommunale selvstyre jo lige præcis fungere derfor kan regeringen ikke støtte forslaget

passe på det kommunale selvstyre så er vi nu helt tilbage til at ministeren

at de er historisk dårlige altså vi har set adskillige sparerunder ude i kommunerne vi har set en national kampagne med pædagoger der i afmagt deler

alene med tre og tyve børn eller sytten børn fordi de vil vise hvor dårlige normeringerne er og nu står vi i folketingssalen og diskuterer ikke penge og

dårligere i vuggestuer med helt op til to børn mere per voksen

årene efter fordi der i to tusind og ni

færre børn og flere pædagoger

i flertallet af kommunerne i flertallet af landets kommuner er normeringerne bedre

jeg synes det er fortegnet at sige at de er historisk dårlige

ganske enkelt ikke at anerkende den store indsats vores medarbejdere leverer hver

i kommunerne prioriterer man og det gør man fordi børnegrupperne i de forskellige institutioner har

det er jo det der er resultatet når der ikke er voksne nok

det der gør at mange af dem føler sig afmægtige de vil så gerne de her børn men de føler ikke

helt godt ud med de normeringer ude i daginstitutionerne så jeg vil bare gerne høre ministeren mener ministeren at der er voksne nok omkring børnene ude i daginstitutionerne

en pædagoguddannelse eller er der behov for

medhjælperhænder det ansvar vil jeg ikke tage fra kommunerne for det er jo lige præcis kommunerne som kender de enkelte daginstitutioner og ved hvad der er behov for

og vuggestueniveau og det er altså bare sådan hvad enten herre jacob mark kan lide det eller ej

og det gælder både vuggestueniveau

det billede som herre jacob mark gerne vil tegne

men virkeligheden er altså at i halvdelen ser det altså ud på den måde

at det meget hyppigt sker

man står alene med en stor gruppe børn

der findes flere

siger at tre ud af fire pædagoger

alene med med en børnegruppe

op mod tyve børn mener ministeren det er rimeligt

i lange perioder af dagen med en en stor

er behov for en meget stærk ledelse hvis det er tilfældet for det skal være trygt

som medhjælper i vores dagtilbud der skal være tid til omsorg selvfølgelig skal der det men jeg tror også bare vi må erkende at det også er vigtigt at man kan organisere sig på forskellige måder

vuggestue og jeg har en søn i børnehave og der oplever jeg da i min

lokale daginstitution altså der hvor jeg har mine børn

meget forskelligt nogle gange vælger man meget store grupper det er et aktivt

planlagt valg

vælger man de meget små grupper så jeg tror bare at begge dele er vigtigt selvfølgelig

det er dårligt at man har en planlægning hvor

eller der er tyve børn til stede det er klart men men

at personalenormeringerne tilsyneladende er sådan

stor del af dagen

der er mindst to medarbejdere for jeg går ud fra at ministeren er enig med mig i at det

problem at normeringerne er så skrabede at man er nødt til at planlægge sådan

sygemeldinger løbende jamen så kan det da give udfordringer det kan det på alle arbejdspladser det anerkender jeg et hundrede procent men jeg bliver bare nødt

synes jeg er at tale vores daginstitutioner ned og det vil jeg ikke være med til jeg synes vi

tale vores daginstitutioner op anerkende dem for det voldsomt store arbejde de gør anerkende at der igen og igen med de aftaler der er blevet indgået

faglige fyrtårne til kompetenceudvikling lige præcis i erkendelse af at vi jo gerne

hoppe ind i ministerens hoved og finde ud af hvad hun tænker

i vores vuggestuer og børnehaver eller synes ministeren det ville være godt

man kan lave en minimumsnormering sådan som sf gerne vil som koster to milliard kroner om året den daværende regering

har vi prioriteret flere hænder og det har vi jo gjort lige præcis der hvor behovet er størst

vi valgt at prioritere der hvor behovet er størst så vi har prioriteret flere hænder og vi har endda gjort det af flere omgange og radikale har endda selv været med til at bakke op om

at planlægge og der hvor der kan være brug for flere hænder fordi man har en børnegruppe med nogle særlige behov skal man da prioriterer det det er da den enkelte kommunalbestyrelses opgave så at prioritere de flere hænder

andre steder kan give vanvittig god mening at man prioriterer en lidt lavere andel men hvor det er uddannet personale

at sikre kvaliteten ude i daginstitutionerne og jeg mener faktisk

vi afsætter midler til kompetenceudvikling

skræmmebillede som bare ikke er reelt og som

tak til sf for at rejse hvad jeg synes er en utrolig vigtig debat nemlig hvordan vi sikrer

vores børn den bedste start på livet når man som forælder afleverer sine børn hver morgen og måske først ser dem igen om eftermiddagen

og ikke altid er helt vidende om hvad der er foregået indimellem

er det fuldstændig afgørende at man kan gøre det med ro i sindet og har en tryghed i at der er voksne omkring dem som ser dem som anerkender dem som støtter dem og bistår dem i deres udvikling det er jo i daginstitutionen at kimen lægges til de voksne som vores børn udvikler sig til og vi deler desværre forslagsstillernes bekymring om at normeringen ikke passer med de krav vi stiller til nutidens pædagoger det giver jo sig selv

pædagogisk arbejde med tolv vuggestuebørn og halvanden pædagog på stuen fra tolv til sekstende det kan simpelt hen ikke lade sig gøre også selv om jeg

fuldstændig enig at vi har knalddygtige pædagoger derude der gør deres absolut bedste vi deler også den generelle bekymringen

om de manglende hænder og især også uddannede hænder i vores vuggestuer og børnehaver det har vi

eksempel i vores socialudspil til dels

med sociale normeringer og mål for andelen af uddannet personale det er

socialdemokratisk vision at skabe et velfærdssamfund som giver alle børn en god og ordentlig start på livet

ingen tvivl om at vi på ingen måde er i mål i nu men jeg kan være i tvivl om og vi kan være i tvivl om om minimumsnormeringer er den bedste måde at opnå det som vi gerne vil nemlig flere hænder og et generelt løft af småbørnsområdet fastsættelsen af normeringerne i vores daginstitutioner er en kommunal opgave

ønsker vi til gengæld at styrke

den velfærdsøkonomi der er ude i kommunerne det er vores klare opfattelse at kommunerne gerne vil prioritere børneområdet men pengene skal jo være

det handler dels om at dække de demografiske træk så kommunerne kan følge med når der kommer flere børn og flere ældre

dels handler det også om for os at sætte fokus på småbørnsområdet i forbindelse med de årlige aftaler mellem staten og kommunerne vi kan derfor ikke støtte det konkrete forslag om at indføre minimumsnormeringer men vi vil meget gerne være med til at drøfte hvordan vi kan hjælpe kommunerne med at sikre de hænder der skal til og andre gode tiltag der kan bidrage til at sikre en god start på livet

at lægge nogen ord i munden men det det som fru mette frederiksen sagde var at det er meget svært at lave relationsarbejde med børnene

fru mette frederiksen sagde egentlig også at hun ikke var religiøs

et klasseloft i folkeskolen så hvorfor egentlig ikke også have det i børnehaven så hvad er det der gør at man nu alligevel er gået tilbage

det er også vores klare opfattelse at det her ikke er det værktøj der måske løser det her problem mest virkningsfuldt

det vi ser lige nu er jo nogle kommuner som er voldsomt presset på deres økonomi og som derfor har rigtig svært ved at prioritere det her område

er vores holdning at det er her vi skal kigge hvis vi seriøst skal støtte småbørnsområdet og det vil give vil give muligheder for nogle andre løsninger og det vil vi gerne være med til at diskutere men sådan som beslutningsforslaget ligger lige nu

besøger ofte de kommuner der har det rigtig svært også økonomisk men selv i de kommuner der har ret meget på kistebunden er dårlige normeringer også et problem

gerne forfølge det fru mette frederiksen sagde

ordføreren nu hvor ordføreren og ordførerens parti går lidt tilbage til standardpositionen hvorfor

her synes jeg meget ambitiøse forslag det har jeg stor respekt for og det er jo også med til

med til at diskutere videre frem men men helt konkret

skal det forstås sådan at socialdemokratiet

tager afstand fra minimumsnormering men egentlig som vi jo gør i venstre mener at det er vigtigt at kommunerne selv

vores bekymring er også at kommunerne faktisk lige nu ikke har den økonomi der skal til

gode eller ej så derfor er vores løsning i første omgang at kigge på hvordan

forbedre velfærdsøkonomien ude i kommunerne så så man også giver dem mulighed for at lave de prioriteringer

det bliver et mere og mere populært tilbud rundtomkring

modsat nogle af daginstitutionsmiljøerne som opleves som større og er færre voksne til børnene det er netop derfor vi

det her forslag om minimumsnormeringer

vil betyde at man holder sig til minimumsnormeringen og at kvaliteten derved vil blive dårligere

vi foreslår så vil det være et samlet løft i hele landet der er ikke nogen steder hvor det vil blive dårligere og man vil stadig

over minimumsnormeringen hvis man vil det så den bekymring forstår jeg ikke helt

i folkeskoleforligskredsen vidt jeg ved går de også ind for et klasseloft fordi man siger at der skal være

børn per lærer hvorfor skal der ikke være et

er der behov for det vi ved hvor vigtige daginstitutionerne er vi ved hvor vigtig den tidlige indsats er ordføreren har været en af de mest aktive kræfter i indsatsen med de nye læreplaner

ved hvor vigtig den tidlige indsats er så jeg kan ikke forstå hvorfor

det er lovfastsat at dagplejen højst må have fem børn

normen er som ordføreren selv siger fire børn der er også nogle steder hvor man faktisk kun kun har tre børn og så er der en udvidet forpligtelse til at tage mod gæstebørn hvordan kan det være at det er fornuftigt at have

en minimumsnormering i dagplejen

vi har jo haft sager hvor der har været

seks børn det er der så gudskelov blevet grebet ind

kan der være fem kan der også være seks ville det ikke være et problem og hvis det ville være et problem hvorfor er det så

hvis vi her fastlægger et loft som kommunerne så kan kan bygge ovenpå

om minimumsnormeringer det har vi

skal indkalde folketingets partier til forhandlinger om at indføre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver seneste

der står godt nok ikke et årstal men jeg går ud fra

foreslår sf at der højst skal være tre vuggestuebørn per voksen og at der højst skal være seks børnehavebørn per voksen i daginstitutioner jeg kan godt indlede med at sige at

hvis man kigger på de ting som

i forhold til hele daginstitutionsområdet dagtilbudsområdet så synes jeg faktisk at der er mange af de aftaler vi har fået på plads med bred opbakning også her i folketinget

også været med til at sikre en endnu højere kvalitet i i vores dagtilbud

og radikale venstre om at løfte kvaliteten i vuggestuerne og og børnehaverne og dagplejen

med tusind dagesprogrammet

endnu tidligere indsats

fra sårbare familier så jeg må sige

at vi også i venstre har været med til at løfte den her opgave rigtig meget

i de dagtilbud hvor der er

at det er vigtig at vi der giver en ekstra

i at det er utrolig vigtigt at vi har gode rammer

dagtilbud og det mener jeg faktisk også vi er med til

støtte beslutningsforslaget og

voksne nok til børnene og det er en rimelig afgørende diskussion

hvis man vurderer at der er voksne nok til børnene

grund til at diskutere minimumsnormeringer alt det vi ser læser og hører peger på at der ikke er voksne nok altså undersøgelserne også den nye normeringsundersøgelse

at stå alene med børneflokke på sytten flere gange på en dag

den her store kampagne for pædagoger der som

er ordføreren egentlig af den overbevisning at der er et problem

hvor det er helt berettiget at der kan være forældre der synes at der er

men jeg synes også at det er vigtigt at understrege

være steder hvor det vil være helt berettiget at man siger her har vi et problem lige i vores børnehave eller i vores vuggestue men igen i venstre holder vi altså også af

giver friheden til at man lokalt også kan planlægge de her ting

i normeringsstatistikken medregnet sådan nogle mellemledere og alle der ved hvad mellemledere laver

ikke nede og trøste og kramme og skifte

ind for kommunalt selvstyre det gør sf også men vi mener at der er steder hvor vi siger at

klasseloftet og så vidt jeg ved går venstre da ind for et klasseloft hvorfor er der forskel på et klasseloft og en minimumsnormering for

de her steder hvordan det er man planlægger hvad

personale man i det hele taget har ansat og hvordan det er man prioriterer i forhold til om det er uddannet personale man synes er rigtig vigtigt

af at der både skal være medhjælpere og for den sags skyld også pædagogiske assistenter

som bliver ansat så jeg tror

drøftede det sidst i forbindelse med en forespørgselsdebat jeg jeg benyttede dengang lejligheden til og jeg vil gøre det igen

glæde mig over at regeringen i i det

lavede om stærke dagtilbud havde en henvisning til den såkaldte heckmankurve altså den kurve hvor økonomen james heckman illustrerer

hvor stor en samfundsøkonomisk gevinst der er ved at investere i en tidlig

en kurve der viser at investeringer i dagtilbud af høj kvalitet bidrager til at give børnene gode muligheder for at udnytte deres potentialer

sikre børnene en alsidig udvikling som ikke bare ruster dem rigtig godt

livet i det hele taget det er derfor godt at der er den her brede forståelse

som regeringens oplæg for halvandet år siden jo i virkeligheden også afspejlede problemet er bare

i væsentligt omfang

det skal jo ikke bestrides hvad ministeren har sagt

at der er gjort noget i forhold til sociale normeringer det det skal jeg kun rose og ikke kritisere men desværre ser vi jo også

med den knappe økonomi der er ude i kommunerne at der er en meget stærk tendens til

med den anden hånd om ikke direkte fra regeringens og folketingets side

i sidste ende ikke bliver bedre

det det nødvendige løft af af kvaliteten

medarbejdere der i lange perioder af dagen må gå alene med en børnegruppe og det betyder det ved vi også at

omsorgen for det enkelte barn

meget ofte ikke er tilstrækkelig og det gælder ikke kun i forhold til det enkelte barn barn men vi ved også at de stærke børnefællesskaber der virkelig er med til at give børn en god en god opvækst

ikke tilgodese godt nok derfor er vi helt enige med med sf i at man skal lægge en bund

man er sikker på at der er et vist kvalitativt niveau ude i dagtilbuddene ude i daginstitutionerne vi er også enige i at man skal tage udgangspunkt i at der skal være en voksen per henholdsvis tre

tror at vi har behov for at diskutere en modernisering af den måde hvorpå man ser

og det krav der blev formuleret

om en voksen per tre vuggestuebørn og og en voksen per seks børnehavebørn

formuleret tilbage for en fem og tyve til tredive år siden og virkeligheden ude på institutionerne har jo forandret sig kolossalt når vi kigger på de undersøgelser der ligger om

det pædagogiske personale egentlig

undersøgt der blev lavet den såkaldte seieruprapport der kom i forbindelse

med med bistandslovens indførelse der viste det at over halvfjerds procent af den arbejdstid der blev anvendt blev brugt til det direkte arbejde med børnene kigger vi på den udvikling der har været

og halvtreds seks og halvtreds procent det kan være svært at måle

tidsanvendelse i det direkte pædagogiske arbejde med børnene så det

medarbejder per tre eller per seks børn tidligere er

sfs tilgang for det er jo den vi umiddelbart har og vi vil ubetinget støtte forslaget at jeg tror vi i den videre debat også er nødt til at kigge på at de krav der blev formuleret til

det betyder så ikke at sf

men til gengæld vil det jo altså tilføje de her cirka fire tusind

medarbejdere yderligere det vil være en rigtig god start så vi har brug for en videre diskussion om de krav der stilles til at vi sikrer ordentlig ordentlig tid til den tid hvor man faktisk

at diskutere nogle tal på et stykke papir

oplever at blive afleveret og hentet hver evig eneste dag

har været af godt og skidt i løbet af dagen

i trivsel og har det godt

helt enige om at det der er afgørende for os er kvaliteten det

afleverer glade børn ser dem udvikle sig og vi tror at

og en god leder

en leder som har handlerum og som kan lede og

men man kan lede og være en god leder når man tager bestik af situationen i den enkelte daginstitution

fire hænder som så er ufaglærte men

er det ikke fordi jeg er imod at der skal flere pædagoger ud

så lokalt har vi prioriteret det men det er en beslutning man må tage lokalt

kommunale selvstyre og synes det er vigtigt

vi er tilhængere af ledelse på den enkelte

det mener vi i hvert fald at der er ordføreren siger at

det kommunale selvstyre og at man ikke vil lave detailregulering af lederne jeg vil faktisk vove at påstå at en minimumsnormering vil være en frihed

vi foreslår ikke præcis hvordan man skal bruge ressourcen vi siger ikke ligesom regeringen

lufte tanker om at de skal bruges i afslutningen af dagen eller tidligt på dagen vi siger ikke engang hvem de skal ansætte vi giver dem bare en minimumsressource det tror jeg giver mere ledelsesrum

hvor der er mulighed for at udvikle fordi økonomien er så stram

ordføreren siger at

set godt forstå men hvad tænker ordføreren så om de mange fagfolk

og tilfreds med de tilbud der er jeg synes jo at vi skal måle kvaliteten i vores dagtilbud på børnene og forældrene og ikke på et eller andet teoretisk papir

sådan set også lederne så det er vel i

nogle mennesker der er rimelig vigtige at lytte til hvis man vil have et indblik i hvad der er af kvalitet

have en bund for hvor mange ressourcer der er til voksne i deres børns daginstitutioner tror ordføreren så at vennerne ville

vil have højere kvalitet generelt

liv til debatten vil jeg sige jeg ville personligt aldrig gå ud

og ansøge om et job som leder i en institution

selv om jeg er med på at det er en en dygtig leder der

ordførerens egne børn og det kunne lige så vel være mine

er at have en god dialog med sine børn og snakke og turde spørge til de ansatte hvordan det er gået i dag

har knap så meget overskud til lige at spørge ind til de ting og være ajour med hvad der foregår måske har

et liv der gør at man ikke kan være helt lige så bevidst om

endnu større end for mig

men mit indtryk og nu er det her jo bare en meget konkret situation

er faktisk at der er mandskab til også at henvende sig til de forældre der kommer

at der er en stigende tilfredshed med vores dagtilbud

mit indtryk er at lederne derude har handlerum som det er i dag

voksne nok derude jeg er også meget mere til kvalitet end til bare at sætte en eller anden minimumsnormering som er rigid men det er bare ikke mit indtryk at der

det er for mig at se svært at argumentere for

en tilfreds gruppe af arbejdsomme mennesker der føler at deres arbejde får den anerkendelse

det siger mig noget om at man er glad for at være der at man trives de samme pædagoger fra min søn startede for snart fire år siden er de samme der går igen når man kan se

i de daginstitutioner jeg selv kender i hvert fald det tror jeg er et fantastisk

sagde ved det tidligere beslutningsforslag som også var

vi jo komme frem til en eller en fornuftig løsning

vi ville meget nødig diktere hvordan den enkelte leder skulle fordele ressourcerne i løbet af en dag

kan blive dårligere for lederne jeg tror tror det var herre jacob mark der sagde

meget pressede rammer jeg kan ikke det historiske spænd som som enhedslistens ordfører kom med før hvor man bare må sige wauw

meget erfarne politikere eller om man skal skynde sig ud og ind igen der plæderer jeg nogle gange for

at man godt kan komme ind og gøre en forskel og så komme ud igen men hold da op hvor skal

enhedslistens ordfører gav et perspektiv på debatten der siger at

har været oppe i mange år vi har haft intentionen i mange år hvad

måske er det her forslag fra sf slet ikke nok længere så måske skulle vi bare sige at sfs forslag i hvert fald

en enkelt kommentar til som ikke handler om børnene men

jeg før som eksempel ledelsesrollen i de her institutioner

ikke nogen data på det men det er min oplevelse helt uvidenskabeligt at der er mange ledere i det offentlige som mange andre steder i samfundet der føler sig stressede og pressede føler at de ikke lever op til de krav der

at de ikke kan levere det stykke arbejde

ikke har tid til børnene

hvad pædagogen kan som pædagogmedhjælperen ikke kan som jeg faktisk ofte hører i debatten

jeg være udfordret med at finde min mening i at være pædagog i en institution jeg jeg har igen

som ikke har nogen intentioner om at skabe et dårligere billede end højst nødvendigt at vuggestuebørn

dagpleje

være heldig eller uheldig vi har været meget heldige men i vuggestuerne ja det er da et fremragende tilbud

og åbne om

en diskussion om frihed

sætte kommunerne fri til at bestemme selv ja det vil

grad men det er jo også bare et spørgsmål om om vi vil investere det der skal til i vores børn og

institutioner og de mennesker der skal passe på vores børn

er nogen der ikke vil investere den ret betydelige mængde kroner det koster at gøre det her

for at sige nej men hvis det er i forhold til at kommunerne skal blive ved med at være sat fri og have kommunalt selvstyre så må vi finde en løsning lave et nationalt kompromis hvor vi kan komme ud over det

og ret til selv at bestemme hvordan dagligdagen skal indrettes men det lyder altså mest til at det er økonomien der afholder os fra at gøre det her for det vil være en bekostelig affære og jeg tror i den grad

leg at hoppe i vandpytter at synge sange at tumle at snakke at kramme at puste sæbebobler og mange andre ting der gør det gode børneliv det kræver at der er dygtige voksne og at der er nok af dem

at der er voksne nok til at man kan dele børnene op i små grupper og det betyder noget at en voksen ikke er alene med en stor gruppe børn jeg plejer egentlig at være meget glad og optimistisk når jeg sådan er rundtomkring at

og der er flere og flere der synes det er vigtigt derfor må jeg også sige at jeg er noget frustreret over at vi i dag er blevet bombet fuldstændig tilbage at ministeren starter med at sige

engang kan se at der er et problem med om der er voksne nok i vores daginstitutioner ministeren vil ikke sige om der er voksne nok

jeg er i forvejen rimelig frustreret over at det her

tager så lang tid herinde vi diskuterer så mange ting og vi bruger penge på

og alligevel får vi ikke truffet den beslutning der skal til for at lave den store investering som børnene fortjener

satte vi år efter år penge af til at få flere

lidt forskelligt hvor mange pædagoger der rent faktisk kom ud til børnene og det har vi lært af og det er derfor at vi i radikale venstre godt kunne tænke os at vi laver en model hvor vi herindefra laver den økonomiske reform der skal til for at have penge til at få fire tusind fem hundrede flere pædagoger

at vi år efter år kan give

så vi sikrer at der i alle kommuner kommer flere pædagoger

vi laver den aftale skal også aftale med kommunerne at der skal være et minimum

vi kan sikre at vi ikke som i dag har sorte steder på landkortet hvor der simpelt hen er for få voksne til børnene der er to steder

det vigtigt for os i radikale venstre at det starter med den økonomiske reform jeg tror ikke på at man kan aftale minimumsnormeringer uden at man har lavet den økonomisk reform der skal til for at pengene er der

risikerer man jo at man får spareøvelser ind ad bagvejen for mig er det også meget vigtigt at man samtidig med at

sørger for at lave en massiv efteruddannelsesindsats

tænkt på dagplejen altså i mine øjne skal man gøre begge dele man skal både sørge for at have en massiv efteruddannelsesindsats som også gælder for vores dagplejer i radikale venstre har vi et ønske om at vi på sigt får uddannet alle vores dagplejer

sikre at der ikke bare er voksne nok i vores institutioner

nogle bruger argumentet om at vi skal have bedre kvalitet til at sige

vi har brug for at gøre begge dele de voksne skal være dygtige

også en forudsætning at der overhovedet er voksne nok for det andet

vi sikrer at der alle steder i landet er ordentlige normeringer men at der fortsat er en frihed inden for kommunen

gøre det så ja jeg går

indigneret fra den her debat jeg synes vi er blevet bombet tilbage

jeg håber bare at at vi snart får en ny regering som kan tage børnene alvorligt og det er jo ikke bare nok at få en ny regering

at der hverken er ambitioner eller økonomi bag ved det så lad os få en

regering som faktisk er villig til at lave den økonomiske reform der skal til for at børnene får de voksne som de har

den nuværende regering på en eller anden måde

det her område tilbage jeg synes tværtimod at vi har taget rigtig mange initiativer som virkelig har løftet

at stå og drømme fra talerstolen

med rigtig mange ønsker og visioner og det er vigtigt at vi også har mulighed for at drømme som jeg også hører fru lotte rod gøre

at hun ønsker at være børnenes statsminister

er det så radikale vil stille af

som gør det muligt at få fire tusind fem hundrede flere pædagoger og en milliard kroner til efteruddannelse

noget man lige fikser på en enkelt finanslov og det var også derfor at jeg sagde at jeg følte mig bombet tilbage

bliver det skudt ned på at man ikke kan finde pengene og det er jo et fair nok synspunkt men der hvor jeg synes vi i blevet bombet tilbage er

engang blive enige med hinanden om at der er brug for at gøre en særlig indsats

egentlig bare bliver måske lidt fornærmet over

at vi ingenting har gjort vi har jo i fællesskab lavet nogle gode aftaler

fint nok at have ønsker og drømme men jeg

kunne fru lotte rod sige lidt mere om den her økonomiske reform altså hvor skal pengene komme fra til den økonomiske reform er det råderummet

at det finder man ikke bare på en enkelt finanslov det kræver at vi laver en reform af den størrelse som en pensionsreform kan være

at vi alle sammen vil at de danske børn og de børn der bor i danmark får en god barndom og jeg oplever egentlig også at folketinget i højere grad i dag end for få år siden diskuterer hvordan vi kan sætte ind med tidlige indsatser det vi så diskuterer i dag er hvordan vi gør

hvis dagtilbuddene i danmark

et pædagogisk tilbud så skal der være tid til at man kan lege at man kan lære

at man kan

der er min påstand

forældrene at det kan man ikke med de ressourcer der er til rådighed i dag i starten af min valgperiode var jeg ude i

til at arbejde i en folkeskole og der kommer der trods alt vikarer

sådan fungerer det ikke her

jeg altså er alvorligt bekymret for at de mange ambitioner vi har for dagtilbuddene

dagtilbuddene skal være mere end bare pasning

sted man placerer sine børn og hvor det koster en formue og så bliver de hentet igen

råber vagt i gevær og deler skilte som spreder sig på de sociale medier i

så bliver jeg bekymret når børnehaveklasseledernes forening

de børn der kommer nu er mere skrøbelige fordi de er vant til at kæmpe om kontakten med de voksne så bliver jeg bekymret og når jeg ser statistikker ikke kun fra to tusind og ni

ikke kun fra to tusind og femten

men helt tilbage fra nitten seks og firs der viser at det bare er gået nedad igen og igen

selvfølgelig er der udsving og man manipulerer jo altid med statistikker og man bruger kun de statistikker som man selv synes passer ind i ens formuleringer men det der er det grundlæggende billede og som alle peger på

at der er sket en kvalitetsforringelse hvis der måles på antallet af voksne ude i de danske dagtilbud

det synes jeg ikke hænger sammen og derfor kommer sf til at kæmpe for at der bliver indført minimumsnormeringer i danmark vi har det som et af vores femten krav nu spurgte fru anni matthiesen

vil stille krav til en ny regering ja det er vedtaget på sfs landsmøde at det her bliver et af de femten krav som vi tager med ind til forhandlingsbordet hvis vi skal forhandle om et nyt regeringsgrundlag det bliver et af de krav der bliver afgørende for hvordan vores samarbejde med socialdemokratiet

spændende at diskutere børn jeg sagde jo at jeg

vi er slået lidt tilbage til start i hvert fald i diskussionen om minimumsnormeringer

brug for det jeg synes ikke ministeren anerkendte at der er for få voksne

har gjort så har man sagt er meget dyrt at indføre minimumsnormeringer

er bekymrende hvis ministeren ikke mener at der er for få voksne derude

et skræmmebillede jeg synes vi har fantastisk gode dagtilbud rundtomkring

for få voksne og jeg hører egentlig dem der sidder derude og arbejder med det inklusive lederne sige det samme ministeren siger at det er at holde os alle sammen for nar at bilde bilde os ind at vi kan lave minimumsnormeringer men det mener jeg ikke det er altså det her koster en

til sammenligning har herre anders samuelsen gået rundt og brilleret med budskabet om at de har givet skattelettelser for en milliard

har gjort det det er bare ikke det vi vil med danmark

milliarder nye kroner ud i nogle dagtilbud som vi ved mangler ressourcer og hvis man lægger den her bund som vi foreslår vi lytter gerne

føre til et fald i kvaliteten og vi vil ikke

bruge mere end det minimum der findes jo også kommuner

vil have et lavere klasseloft det kan man fortsat gøre

da ordføreren såede tvivl om hvorvidt df overhovedet

ind for det loft der er i dagplejen jeg gik ind med et håb om at få minimumsnormering i dagtilbuddene

socialdemokratiet som jeg synes

lidt rundt fra dag til dag

et klasseloft og hvad er så egentlig logikken i ikke at have en minimumsnormering men når det kommer til stykket og man står inde i folketingssalen er det alligevel kommunerne der står med aben og skal løse det problem

et ord og hvor det ikke er nok med pæne ord på bupls kongres men hvor man faktisk må gøre noget

så siger las ordfører at la frygter det vil være en detailregulering

lederne vil gerne have flere ressourcer det der binder lederne er at de hele tiden skal dække huller at der hele tiden er en handleplan der skal laves at der hele tiden mangler en medarbejder og at der hele tiden skal fyres det gør det umuligt at udvikle en minimumsressource som de selv vurderer hvordan skal bruges vil give bedre mulighed for at lave god og udviklende ledelse

jeg slet ikke nævnt det paradoksale i at børne og socialministeren har været ude og tale for at man med lov skal regulere

kommentar til fru lotte rod

bare være drømme vi rykker ret hurtigt vores regering

regeringen har givet flere penge til det her område og har lagt rigtig gode ambitioner frem jeg tror der kommer en massiv bevægelse

at der skal være et minimum for antallet af voksne til vores børn og jeg glæder mig til det sker

er parat til at pege på fru mette frederiksen som

og som vi har sagt offentligt

her bliver afgørende for vores samarbejde vi kommer ikke til at deltage i en ny rød grøn regering

vi rigtig gerne vil hvis ikke man løser de her udfordringer med at der

ikke er voksne nok til børnene

jeg bare sige at der ved en ordfører for et ansvarligt venstreparti jo godt at

lysten til at lave en finanslov eller om viljen til at indgå i et samarbejde med ministeren så nej vi kommer ikke til at sætte hele det rød grønne flertal på spil for det her men vi kommer til at sige at det er afgørende for den måde vi kan samarbejde efter et valg

her i folketingssalen bliver skruet lidt op

de femten krav som vi har med når vi skal ind og forhandle om en regering og det håber vi på og forventer

at vi skal får vi ikke det her igennem kommer sf til at vurdere hvad

skal være støtteparti skal være kritisk støtteparti

skal agere over for ministeren kan være med i en finanslov altså det er jo de redskaber man har som støtteparti

men det at det er et af de hovedkrav vi tager med ind når vi skal forhandle vil være noget helt nyt i forhold til hvad partierne normalt hiver med ind når man forhandler regering i danmark

i dagplejen det er jeg glad for og

med videre i forhold til antallet af hænder og hvilken uddannelse

vi lagt op til voksne og har sagt at vi ikke vil definere præcis hvad det er for en faggruppe både fordi det har en konsekvens for

er godt at lederne og byrådspolitikerne sammen kan vurdere hvad

for vores støtte er at vi også laver en endnu bedre normering i dagplejen